og ida auken mette gjerskov margrethe vestager og per

herboende diplomater fra andre eu lande fremover efter anmodning kan optages på valglisten i deres bopælskommune og derved kan udøve deres stemmeret og stille op til henholdsvis

regionrådsvalg samt europaparlamentsvalg i danmark lovforslaget er konkret foranlediget af en henvendelse fra europa kommissionen som anfører at danmark efter eu retten er forpligtet til at give herværende eu diplomater ret til at stemme og stille op til europaparlamentsvalg samt

på samme betingelser som statsborgere i danmark vi er altså som alle andre eu lande forpligtet qua eu retten til at gennemføre det som følger af eu retten og med lovforslaget

ajourfører vi på den måde den danske valglovgivning i fuld overensstemmelse med

ved at vi også i danmark udvider personkredsen der har valgret og valgbarhed til de førnævnte valg vi noterer os at ministeren har imødekommet en række af bemærkningerne fra blandt andet kommunernes landsforening og danske regioner ved at foretage en række præciseringer i lovforslagets almindelige bemærkninger og vi kan i venstre bakke op om at vi med lovforslaget gennemfører det som vi i forvejen er forpligtet til

om at man valgte at fratage nogle mennesker valgretten til

kommunal og regionsvalg hvad er sammenhængen

venstre i at man fratager nogle mennesker valgretten og og

eu diplomater og pårørende som lovforslaget her handler om forslaget går ud på at give eu statsborgere der er udsendt som diplomater i danmark og deres medfølgende husstande svarende til den personkreds der er registreret

mulighed for at stemme og stille op ved valg til europa parlamentet og til kommunal og regionsvalg i deres bopælskommune og region lovforslaget er affødt af en klage til

kommissionen fra ansatte på eus miljøagentur her i danmark de har klaget over at de ikke kunne få lov til at stemme og det er

kommissionen i strid med traktaten om den europæiske unions funktionsmåde som vi fra danmark jo ellers har tilsluttet os når eu borgere her ikke allerede har den stemmeret som andre eu statsborgere ellers har skyldes det at de på grund af deres særlige arbejdsforhold ikke opfylder bopælskravet og ikke er registreret i cpr registeret sådan som den nuværende danske lovgivning forudsætter imidlertid er der jo tale om mennesker som bor og arbejder og har deres hverdag her og som derfor naturligt gerne vil have lov til at deltage i det demokratiske liv og det synes socialdemokraterne at de skal

for at der kan være særlige udfordringer

både kl og danske regioner har anført i deres høringssvar især hvad angår skismaet mellem diplomatisk immunitet og valgreglerne om fortabelse af valgret derfor er vi rigtig godt tilfredse med at høringssvarene har foranlediget ministeren ministeren til at lave en præcisering af dette i bemærkningerne til lovforslaget vi kan på den baggrund støtte

enkelte punkter men det er jo sådan at hvis man kigger på

set tale om ændringer af to forskellige eksisterende

loven om kommunale og regionale valg og

loven om valg af danske medlemmer til europa parlamentet i den anledning vil jeg gerne sige at

måske er lidt forkert

meget forkert at man har valgt at lægge de to forskellige forslag ind i det samme lovforslag

og det betyder jo at hvis man bor i danmark og ikke er dansk statsborger skal man heller ikke have stemmeret

fik lavet en ændring således at man nu i forbindelse med den valglov der er skal have haft fast bopæl i danmark i fire år som eu borger eller

kan stemme ved danske valg hvis man ikke er dansk statsborger og

kan vi ikke tilslutte os de to forslag

men jeg vil gerne sige at vi vil kigge på om

hvert fald vil give videre

kunne stemme og blive opstillet ved europaparlamentsvalg det synes jeg giver et skisma i sig selv

har tretten pladser i europa parlamentet

til de tretten pladser som danmark besidder i europa parlamentet vi synes det virker det virker underligt og

som en mærkelig måde at praktisere

det her er et forvirret lovforslag som blander to forskellige valglove sammen

det er et udtryk for at det faktisk er valgloven samlet set

skal tilføjes på den baggrund kan vi afvise

at dansk folkepartis holdning sådan set er at demokratiet skal være noget eksklusivt for så få mennesker som muligt og ikke skal være noget som omfatter

i danmark jeg tror faktisk at hvis man kigger uden for landets grænser opleves danmark som værende et meget demokratisksindet

et land hvor der er styr på demokratiet

legitimt at sige at danske statsborgere har stemmeret ved danske valg

ville være den bedste måde at praktisere det på

er forskellige regler der gør sig gældende når det drejer sig om kommunale og regionale valg og andre regler når det drejer sig om folketingsvalg og så helt tredje valgregler kan vi

dansk folkeparti mener at i et demokratisk land skal demokratiet kun

meget meget svære proces som det efter dansk folkepartis

alle andre mennesker i det land uanset om de lever i

hele deres liv og er født og opvokset der

tres år men ikke opfylder de meget snævre betingelser for statsborgerskab

efter dansk folkepartis opfattelse ikke være en del af demokratiet

efter min opfattelse er ganske autonomt hvad angår demokratiopfattelse det kan man så grine ad eller lade være men jeg synes

fru line barfod repræsenterer er et parti som

udvider den personkreds der har valgret og valgbarhed ved valg

det hilser vi velkomment at man udvider den kreds og dermed giver en

kreds af personer mulighed for at deltage aktivt i det demokrati som jo så også bliver en del af den her debat kan jeg høre i praksis er det et mindre antal personer som vil benytte sig af

nok større end de praktiske konsekvenser af det men ikke desto mindre synes vi at er et vigtigt skridt og og noget som vi bestemt kan støtte

og det har man lyttet til i forbindelse med

vi er glade for at man lytter til de bekymringer der kommer i høringssvarene og ser frem til det fortsatte arbejde med lovforslaget

rasmus jarlov desværre ikke kan være her har jeg lovet at give en begrundelse for vores støtte vi i det konservative

grundlæggende tilhængere af den europæiske union og af fri bevægelighed inden for eu til denne frie bevægelighed og mulighed for at bosætte sig overalt i europa følger også nogle borgerrettigheder en af disse rettigheder er at man kan stemme til lokalvalgene

det må nærmest betegnes som et hul i loven at diplomater og andre udsendte som de eneste eu borgere ikke kan stemme fordi de er opført i udenrigsministeriets såkaldte protokol i stedet for i folkeregisteret det giver ikke rigtig nogen mening og derfor retter vi det hermed dette må siges at være en udramatisk lovændring antallet af personer som herved får stemmeret er lille og derfor ser vi ikke det store drama i denne lovændring

kan stemme så det radikale venstre kan støtte lovforslaget

vi kan udvide demokratiet få mere og mere demokrati vi synes

meget stort tilbageskridt da regeringen tidligere i år besluttede for første gang i nyere tid at fratage mennesker stemmeretten og indskrænke demokratiet det mener vi er den helt forkerte vej at gå vi har brug for meget mere demokrati ikke for mindre demokrati hvis vi gerne vil have at de borgere der bor i danmark skal være en del af samfundet så er det afgørende at vi inddrager

man gav alle borgere i kommunerne mulighed for at stemme når de havde boet der i tre år for betød at langt flere engagerede sig i demokratiet rigtig mange borgere er blevet en afgørende og meget væsentlig del af vores demokrati

en katastrofe at venstre og konservative bøjede sig for dansk folkeparti og gik med til at indskrænke demokratiet selv om det kun var med en år bare det at man begynder at betræde den vej

tager stemmeretten fra grupper af befolkningen mener vi er helt helt forkert

jeg har set at der står noget nu i bemærkningerne om at der kan være andre

når man sidder i en kommunalbestyrelse eller

kunne stå til ansvar for det man foretager sig det er hele ideen med at vi har nogle mennesker siddende der at de også kan stilles til ansvar for deres beslutninger hvis man fordi man har diplomatisk immunitet ikke kan stilles til ansvar for sine beslutninger så har vi et problem og derfor vil vi meget gerne under udvalgsarbejdet

ministeriet mere konkret forestiller sig med det der står i i bemærkningerne nu på baggrund af høringssvarene fra

stor sag der er sandsynligvis kun ganske få herværende eu diplomater som vil bede om at blive optaget på valglisten men når vi fra kommissionen

at vi på dette punkt ikke opfylder forpligtelser vi har indgået efter traktaten så er der kun ét at gøre for en regering det er at sørge for at få bragt tingene i orden og jeg er glad for

flertal i folketinget er enige med os i det begrundelsen for regeringens lovforslag er altså lidt mindre højtflyvende end den begrundelse som blev givet af den socialdemokratiske ordfører det handler først og fremmest om at få bragt en sag på plads som vi er forpligtet til at bringe på plads det er ikke nogen stor sag for der er antagelig kun ganske få som vil benytte sig af den rettighed de får her og hvis man

hele det apparat med lovgivning og brev ud til valgbestyrelser osv

gøre ud af det så er svaret

er der kun ét at gøre

spørgsmålet om diplomater og deres immunitet som fru line barfod spørger om kan jeg sige at

der er endnu mere teoretisk det handler om en eu diplomat som beder om at blive optaget på valglisten men som har begået noget

han ikke kan straffes for fordi han er immun

en eu diplomat som bliver straffet for en handling som i almindeligt omdømme gør vedkommende uværdig til at være medlem af et kommunalt eller regionalt råd kan fratages sin valgbarhed efter reglerne i den kommunale og regionale valglov akkurat som alle andre det er rigtigt nok at en person der har diplomatstatus ikke vil kunne retsforfølges i danmark det siger wienerkonventionens artikel enogtredivete

er det jo ikke sådan at diplomater ikke skal overholde reglerne i de lande hvor de bor

også mulighed for at ophæve deres diplomaters immunitet i de tilfælde hvor det findes nødvendigt for eksempel hvor de har begået en strafbar handling i modtagerlandet sådan er

får man det lovforslag som som regeringen her har fremsat

vi sikrer med lovforslaget at eu diplomater opfylder bopælskravet for at de får valgret og valgbarhed og for at de kan blive optaget på valglisten og jeg vil gerne understrege at

hvis de har bedt om at blive optaget på valglisten og det er vel at mærke i den kommune hvor de bor og derfor kan man sige at det er en meget lille gruppe der er cirka

hundrede eu diplomater i danmark som fremover muligvis vil kunne stemme og stille op til europaparlamentsvalg og kommunale og regionale valg men i praksis vil der være væsentlig færre som vil anmode om at komme på valglisten det er jeg helt sikker på og jeg tror der går lang tid før vi får den første som stiller op til parlamentet eller til regionale og kommunale råd jeg vil dog lige nævne

en tidligere ministerkollega som stiller op til byrådsvalg i tyskland så der er altså danskere der har benyttet sig af at andre lande allerede har implementeret de regler som regeringen her foreslår

det konkrete indhold i lovforslaget her vedrører en nedlæggelse af det kommunale momsfond formålet med nedlæggelsen er at sikre en øget sammenhæng i fordelingen af midler til analyse og

og nedlæggelsen af momsfondet er en del af aftale om genopretning af dansk økonomi og dermed en del af regeringens og dansk folkepartis

med lovforslaget forudsættes det at det årlige tilskud til momsfondet bortfalder den første januar to tusind og elleve

en hundrede og firs million kroner af fondets egenkapital overføres til statskassen umiddelbart efter lovens ikrafttræden

lovforslaget samlet forventes at tilvejebringe et provenu til statskassen på to hundrede og seks og tredive

i to tusind og elleve og seks og halvtreds

herefter af høringssvarene til lovforslaget er det naturligvis ikke overraskende at se at kommunernes landsforening kl ikke er enig i beslutningen om

gengæld er det vigtigt at pointere at det naturligvis fremadrettet fortsat er vigtigt at prioritere forskningsindsatsen på det kommunale og regionale område og med lovforslaget foreslås det derfor også at finansieringen af momsfondets nuværende tilskud til forskningsinstitutionerne anvendt kommunal forskning dansk sundhedsinstitut og det kommunale og regionale evalueringsinstitut ikke bortfalder men i stedet foreslås omlagt så finansieringen sker via finansloven i to tusind og elleve svarende til fondets nuværende tilskud til

dsi og de to lønningsnævn samtidig er det naturligvis vigtigt at understrege at kommuner og regioner fortsat har ansvaret for at sikre efter og videreuddannelse af deres medarbejdere som er en del af deres opgaveportefølje og almindelige drift og dermed en del af deres prioritering for at sikre at medarbejdere i kommuner og regioner modtager efteruddannelse men selv om lovforslaget ikke er groet i baghaven hos

vi dog gerne i venstre kvittere for kls tilfredshed

to årig overgangsperiode til afvikling af momsfondets aktiviteter sådan at afviklingen sker på en smidig og ordentlig måde vi lægger i den forbindelse vægt på at nedlæggelsen naturligvis sker i tæt samarbejde med de kommunale parter jeg skal på den baggrund meddele at vi

færre penge til fællesskabet og færre penge til forskning og uddannelse det er regeringens politik

politik regeringen allerede i sommer lagde frem i

såkaldte genopretningsplan en plan der bryder mere ned end den retter op lovforslaget her handler om den kommunale

momsfond et foretagende der formentlig ikke ligefrem er et emne de fleste drøfter over aftenkaffen ligesom spørgsmålet om hvorvidt dette lovforslag skal vedtages

nok heller ikke holder ret mange vågne om natten men læser man lovforslaget til ende og studerer man høringssvarene nøje opdager man hurtigt at emnet er ganske vigtigt det er faktisk en fejl regeringen og landets indenrigsminister er ved at begå med dette lovforslag siden nitten otte og halvfjerds i succesfulde to og tredive år

kommunale momsfond sikret finansieringen af en række væsentlige opgaver og den kommunale momsfond har blandt andet finansieret betydelig kommunal uddannelsesaktivitet for eksempel på forvaltningshøjskole vigtig forskningsindsats for eksempel inden for anvendt kommunalforskning

ikke mindst helt afgørende udviklings og omstillingsarbejder med forslaget her vil regeringen spare hele seks og halvtreds

forskning og udvikling det er altså den slags forslag regeringen er fræk nok til at kalde genopretning

aktiviteter der tidligere har været finansieret af den kommunale momsfond fremover vil blive finansieret via finansloven men det er vel at mærke kun i år to tusind og elleve regeringen har finansieringen på plads hvad så fremover når man nu kender regeringen kan man kun alt for let forestille sig

forsvinder og spares hen når der er gået nogle år socialdemokratiet skal derfor på det kraftigste opfordre regeringen til at nærlæse det høringssvar kommunernes landsforening har afgivet regeringen bør lytte til kl når de siger

svække mulighederne for at iværksætte udviklingsreformer socialdemokratiet stemmer nej til dette forslag og opfordrer samtidig danskerne til virkelig at holde på hat og briller når regeringen taler om genopretning det betyder i reglen det modsatte nemlig nedbrud

egentlig for at få det lidt på banen med hensyn til de her

socialdemokratisk ledet regering vil tilbagerulle

undersøgt måske frem til andenbehandlingen

og brokker sig over at der ikke er sat nogen bestemte tal af på en finanslov for to tusind og tolv

netop får videreført deres bevilling på

til at nævne at år altså så må man jo forudsætte

tingene bliver bearbejdet på med den regering vi har nu at der kan man kun regne med en år

genopretning af dansk økonomi en aftale som blev indgået i maj måned mellem regeringen og dansk folkeparti det betyder selvfølgelig

forventer at tilvejebringe et provenu til statskassen på to hundrede og syv og tredive million kroner i to tusind og elleve og vi forventer også at der efterfølgende år

mindre udgift på det her område på seks og halvtreds million kr i og med at man jo stopper indbetalingerne til momsfondet som så bliver

til statskassen umiddelbart efter lovens ikrafttrædelse

det er selvfølgelig for at tilvejebringe nogle af de penge der skal til for at sikre den økonomiske stabilitet som er pinedød nødvendig for dansk økonomi

derfor har dansk folkeparti jo støttet og indgået i de her forhandlinger om aftalen om genopretning af

det selvfølgelig er vigtigt at vi har styr på landets finanser og at vi også tager ejerskab til

en del af ansvaret for at den tilstrækkelige

kan lige så godt kalde en skovl for en skovl det er en besparelse

ikke mere er til rådighed og som blev fjernet på statens finanser

fremtidige finanslove og vil være penge til at sikre

vil være penge

har intentioner om at alle de forskellige institutter

draget nytte af nogle af de her finansieringsmuligheder skal gå fra hus og hjem vi har krevi vi har center for offentlig kompetenceudvikling og forvaltningshøjskoler og så videre og så videre

og det er en del af den genopretningsplan som vi er en

skal de også fratages nogle af de muligheder de har for så faktisk at forberede sig på den opgave de er

er den bedst mulige besparelse om der

der hentes de fra noget passivt i stedet for her at hente

peger nogle ting ud som man måske er lidt ked

ryger ud af den statslige finansiering men omvendt

politisk ansvar og ikke bare stiller sig på bagbenene og siger at

en meget meget bedre løsning på det her

fagpolitik det er penge der skal findes det er kroner i

at man at man kigger på fuglene på taget så på den måde

se at det har nogen relevans for det her fru meta fuglsang er jo ny her i folketinget men vi har jo tidligere behandlet forslag

en masse investeringer på skoleområdet ved at

nu er sf med i forliget som sikrer hjemmeværnet

der sådan set undrer mig vi kan godt diskutere hvad man så skal eller ikke skal spare på men er ordføreren ikke enig med mig i at når man sparer på kommunernes mulighed

efteruddanne foretage udviklingsarbejde så er man også med til at spænde ben for deres muligheder for rent faktisk at leve op til de krav

når det handler om effektivisering og at det på længere sigt faktisk kan være

man skulle finde de penge som sikrer balancen i dansk økonomi

for at anvise den finansiering der skal til for at sikre den

samfundsøkonomi og nationaløkonomi og det får man

diskutere hvor fornuftigt det er eller hvor ufornuftigt men

er sådan at vi gør kommuner og regioner til ulande

det er ikke en naturlov at det er uddannelse og forskning man skal skære ned på tværtimod er vi mange der mener at det gør at hullet bliver endnu større i fremtiden hvis man bliver ved med at skære

så mangler vi den viden og de uddannede mennesker vi skal bruge fremover men man kunne jo politisk for eksempel vælge at sige at de ti procent rigeste i dette land skal betale det samme i skat næste år som de betalte sidste år så ville man have syv

de mange nedskæringer der sker ude i kommunerne i øjeblikket

ren politisk beslutning men kan herre hans kristian skibby ikke forklare hvorfor han mener det er fornuftigt at skære

at det er samfundsøkonomien der er det bærende element i det

begynder at finde luftige investeringsmetoder

tredivetusind kroner månedligt i dagpenge

en udgift på fem og tres

jævnfør beregningerne fra beskæftigelsesministeriet altså vi er nødt til at forholde os til den konkrete verden

at man kommer med med alle mulige gode måder at finde

mange milliarder vi andre prøver så på at anerkende at vi skal have balance i vores statsfinanser og det

man altså ikke ved at opfinde endnu dyrere løsninger det

finder de penge der skal til på den blideste måde

at de ti procent rigeste godt kan holde til at betale det samme i skat næste år som de betalte sidste år det er konkrete penge det er ikke fugle på taget eller noget som man skal vente og se effekterne af det er helt konkret vi ved hvad de betalte sidste år og vi kan se hvad de vil kunne betale næste år

på uddannelse og forskning lige inden sommeren så vi at man skar ned på dagpengene uden at man så ville stå ved hvad det egentlig var man gjorde det fremgik af forslaget at man kunne regne med at der ville komme en milliard

som ville ryge ud i en stor social nedtur

stå ved man påstod at sådan ville det slet ikke gå men det er jo netop en politik

man ikke aner hvad konsekvenserne er af så hvis der er nogen der ikke vil være med til at gøre det der er nødvendigt nemlig at sige at de rigeste i dette samfund godt kan betale noget mere i skat ligesom de gjorde sidste år

regering her i landet som bliver afhængig af enhedslistens fire fem seks mandater

forbindelse med den her recession

hvor man kunne se et stigende antal tvangsauktioner i danmark

i deres huse uanset om det var en bankmand på strandvejen i hellerup der var gået fallit eller om det var en fattig landmand ovre fra løkken vrå området

har penge til gode i den pågældende ejendom enhedslisten foreslog altså i forbindelse med krisehåndteringen

får løbende i de forskellige sagsområder viser jo de prioriteringer der ligger i regeringens økonomiske overvejelser og det er nogle prioriteringer som vi er dybt uenige i her går det ud over

uafklaret hvordan uddannelsesaktiviteterne videreføres

for det trækker i en helt anden retning end de intentioner der ligger i udmøntningen af globaliseringspuljen fra to tusind og seks

derfor svært at se en klar linje i den politik regeringen har omkring uddannelse betydningen af efteruddannelse udvikling og forskning der er flere problemer i forslaget som det ligger her

og for det andet at man giver regeringen

at disponere over de midler der er det vil sige at man ændrer den indflydelse der er på hvordan man bruger midler der er tilgængelige overordnet set er det yderst beklageligt at der skæres i forskning og efteruddannelse der vedrører hvordan man gør den offentlige sektor bedre og mere effektiv og det ikke mindst i en tid hvor de krav der stilles til kommunerne er meget store og ofte handler om

effektiviseringer det er klart det hører vi jo her at er et provenu at man får nogle penge i kassen og det kan lyde besnærende men det jeg savner er overvejelser om de andre konsekvenser

og ikke kun de konsekvenser det har i form af et provenu efter den nuværende ordning med momsfondet i behold

en bestyrelse med repræsentation fra kommuner og regioner der har indflydelse på

at det giver en relevant indflydelse til dem der ved hvor skoen trykker dem der er tæt på og ved hvad der skal til det forsvinder nu og det skal jeg være den første til at beklage så uanset pæne ord om betydningen af uddannelse og udvikling

gør regeringen noget andet når den faktisk handler

at kommunerne har ansvaret for efteruddannelse som det også blev nævnt af venstres ordfører og ja kommunerne har ansvaret for det men

er desværre med til at skubbe til en udvikling hvor regeringen styrer kommunerne meget stramt forventer meget af dem og samtidig begrænser kommunernes handlemuligheder og prioriteringsmuligheder og nu også griber ind i kommuners og regioners indflydelse på det udviklingsarbejde der kunne understøtte at kommunerne

man faktisk stiller af krav til kommunerne og at man ikke bruger den kompetence og den viden der ligger hos kommuner og regioner når det handler om hvad der er brug for af efteruddannelse forskning og udvikling

vil tilbagerulle den her økonomiske prioritering

der sker den her nedskæring og der er s og sf enige det er et fælles udspil vi har lavet og vi står sammen om at skabe en bedre udvikling end den nuværende regering

arbejde der er sker i samarbejde med kommuner og regioner og at de har indflydelse på det vi ønsker ikke en fuldstændig centraliseret styring af hvad kommunerne gør og hvad der skal

for vores holdning til lovforslaget lovforslaget er en del af genopretningspakken hvor regeringen sørger for at der kommer styr på de offentlige udgifter takket være en fornuftig økonomisk politik og de skattelettelser som regeringen har gennemført for at skabe vækst

et betydeligt underskud på statsbudgettet hvis man er ansvarlig politiker tager man hånd om problemet ved at sørge for at bringe balance mellem udgifter og indtægter og det er det vi gør her det udgør et væsentligt element i genopretningspakken som er afgørende for dansk

derfor støtter de konservative

i fremtiden og det kan ikke nytte at vi sparer så meget

vi ikke ikke har noget at leve af i fremtiden momsfondet har sikret vigtige kommunale

og vi ved alle hvor pressede kommunerne er økonomisk på grund af den her regerings

radikale venstre ønsker ikke at medvirke til nedskæringer på uddannelse og forskning og vi er derfor imod forslaget

er noget af det der er allermest behov for

vi får sikret både at vores unge

efteruddannelse

offentligt ansatte i både kommuner og regioner

et stort behov for løbende at få en god efteruddannelse vi har behov for at der løbende sker forskning i

gør tingene bedst muligt inden for hele vores store offentlige sektor derfor forstår vi simpelt hen ikke

at næsten halvdelen af det der hidtil årligt er blevet brugt

ned i statskassen vi synes altså at det er fuldstændig tåbeligt

de rigeste i dette land kan blive ved med at få skattelettelser vi synes langt hellere man skulle gå ud og sige at det ikke kun er dem der har brug for uddannelse

der skal betale vi synes faktisk at de ti procent rigeste i dette land også burde være med til at betale for det store hul der er

i statskassen på grund af de skattelettelser de har fået igennem flere år vi synes ikke at det er urimeligt at forlange at de ti procent rigeste skal betale det samme i skat næste år som de betalte sidste år det er altså ikke

flå nogen at sige at de skal betale det samme i skat som de

sidste år det ville give os de syv

mere i statskassen som ville gøre at vi kunne undgå nedskæringer på

vi kunne undgå den her nedskæring det synes vi er den måde man burde gå frem på der er ingen naturlov

som herre hans kristian skibby påstår

tydeligt set med genopretningsplanen

gøre at vi kunne få det bedre fremover det vil vi ikke være med til vi står faktisk i en situation hvor vi for første gang i nyere tid kommer til at

der kan se frem til at få dårligere forhold end deres forældre

dårligere uddannet få en ringere levestandard og kunne regne med at leve i kortere tid end deres forældres generation det synes vi at vi skal sætte alvorligt ind

at forhindre vi mener det er den helt helt forkerte udvikling og derfor er det absolut ikke

og så videre lever over evne kan man sige

anerkender enhedslisten dog ikke i det mindste at man er nødt til at prioritere pengene

at man levede over evne og lod pengene fosse ud af statskassen til de rigeste det har vi advaret om i årevis

at man holdt op med vi har gang på gang fremlagt forslag til finanslov også i år og også fremlagt forslag til genopretning og hvad man kunne gøre i stedet for det som regeringen og dansk folkeparti kommer med hvor vi går ind og siger at der ikke skal være underskud på statsbudgettet vi mener det er afgørende at vi har styr på økonomien vi mener bare at pengene skal tages et andet

at det er de arbejdsløse og børnefamilierne der skal betale at det er dem der har mest brug for uddannelse der skal betale vi mener det er de rigeste der bliver nødt til at undvære den store forbrugsstigning de ellers kunne se frem til med de skattelettelser som regeringen og dansk folkeparti har lovet dem til næste år

at vi skal investere i uddannelse og forskning så det er klart at ja vi mener

man skal sikre at der bliver investeret i uddannelse og forskning fremover vi mener faktisk at investering er en god ting i modsætning til dansk folkeparti der synes det er bedre at give skattelettelser til de rigeste end at investere i fremtiden hvis man havde sørget for at investere fornuftigt så ville

hvis man sørgede for også nu at bruge penge på at investere i klimarenoveringer

for at de unge fik praktikpladser så ville der ikke være så stort et underskud i årene fremover som vi risikerer at komme til at se så ja vi går ind for at man

finansieringen vi har bare nogle andre der skal betale vi mener at det er dem der har råd

og tohundredetusind job i den private sektor med deraf følgende svigt i skatteindtægter og derfor er vi nødt til at se på statens finanser selvfølgelig kunne man som oppositionen foreslår tage pengene fra borgerne i stedet for at tage dem

i dette tilfælde momsfondet selvfølgelig kunne man det og det kan man også på alle mulige andre områder man kan tage pengene fra borgerne og give dem til den offentlige sektor men er det egentlig særlig fremtidsrettet når nu problemet er at den private sektor er blevet for lille

det er der jobbene er blevet nedlagt er det så en god løsning at tage pengene fra den private sektor

det man gør når man tager dem fra borgerne og giver dem til den offentlige sektor fordi den offentlige sektor

er det eneste som oppositionen kan tænke på jeg synes ikke det er en god model og jeg synes det er flot at regeringspartierne sammen med dansk folkeparti og med støtte fra liberal alliance og nu også kristendemokraterne står sammen om at nu skal vi igennem krisen uden at skabe varige problemer for dansk økonomi vi skal have den private sektor de job der ligger der op at stå igen og vi skal ikke vælge de nemme

det kommer så desværre til

det lovforslag vi behandler i dag tilvejebringes der en årlig gevinst et årligt provenu på seks og halvtreds

i to tusind og elleve umiddelbart en hundrede og firs million kroner de går til et rigtig godt formål nemlig genopretning af dansk økonomi og jeg er taknemlig for at et

betryggende et tilstrækkelig stort flertal i folketinget er med på denne genopretningsstrategi så vil jeg i øvrigt gerne understrege

det vil foregå på vil være præget af et tæt samarbejde med kommunerne og med danske regioner jeg vil stå inde for at nedlæggelsen og de deraf følgende

vil ske i en god og ordentlig proces vi viderefører finansieringen af

anvendt kommunalforskning

dsi og det kommunale og regionale evalueringsinstitut krevi disse forskningsinstitutioner videreføres på finansloven for to tusind og elleve og derefter skal der tages stilling til den fremadrettede finansiering

indenrigs og sundhedsministeren altså mig som indtræder i momsfondets rolle i forbindelse med disse institutioners budgetter regnskaber osv men der er

ikke truffet beslutning om den nærmere fremtidige organisering

jeg vil gerne lægge vægt på at

vil der være en to årig afviklingsperiode og bestyrelsen fortsætter sit virke og kan administrere afviklingen af momsfondet med de resterende midler fra momsfondets egenkapital jeg har skrevet til kommunernes og regionernes formænd og bekræftet regeringens støtte til ønsket om at de resterende frie midler i to tusind og ti anvendes målrettet til at understøtte en række af de initiativer som i øjeblikket er højaktuelle i kommunerne og regionerne

i nævneværdigt omfang vil blive berørt det er jo ikke afgjort og med hensyn til uddannelse er det jo ligesådan de globaliseringsmidler som har været anmeldt har jo sikret at også uddannelsessektoren fortsat er i vækst i

uddannelsessektoren og sundhedssektoren må bidrage med visse spareforslag ja det er jo ret naturligt vi vender alle sten og prøver på alle måder at finde måder hvorpå vi så lempeligt som muligt kan redde landet igennem den økonomiske krise kan få betalt den regning der opstod da alt for mange private job blev nedlagt under finanskrisen

der skal bestemme hvad der skal være af efteruddannelse og forskning

gerne høre hvad ministeren har tænkt sig at gøre om noget for at sikre at kommuner og regioner faktisk har en indflydelse på hvad det er

er relevant at give efteruddannelse i

man sikrer at den viden man har derude i kommuner og regioner faktisk bliver brugt til at være med til at bestemme hvad der er relevant at at udvikle og

løser mange opgaver og som også kommuner og regioner er glade for og nu får

altså socialforskningsinstituttets jeg kan ikke se at der er noget problem i det og jeg tror jeg ganske mange gange i min

at jeg ønsker et harmonisk og et tæt samarbejde med kommuner og regioner i fremtiden om disse vigtige forskningsområder for jeg prioriterer forskning på disse velfærdsområder meget meget højt vi har vel verdens største velfærdssektor og vi ville være nogle skarn hvis vi

en intensiv forskning i hvordan vi gør det billigere

skal bevares er jo også det der er centralt for de indvendinger oppositionen gør

kan mærke derude i kommunerne altså at det bliver bedre og bedre og at vi bliver rigere og rigere og derfor er

de beslutninger der så bliver taget

også tidligere

at gøre det her end at tage pengene fra borgerne jeg kan da overordnet set dele bekymringen for hvor mange penge vi

men hvis man tænker på at vi kunne hente midlerne hos den allerrigeste del de ti procent rigeste i danmark dem der tjener mere end en million

det handler om kommunerne end at tage pengene fra de allerrigeste

tage pengene fra nogle få rige i danmark det er en propagandistisk måde at lægge det frem på jeg tror at spørgeren udmærket ved at vi har den mest lige befolkning i danmark på den måde at der ikke er noget land i verden hvor der er så stor lighed som i danmark og det skyldes at vi har et skattesystem der flytter kolossale summer fra merebemidlede til mindrebemidlede man kan altid diskutere om det skulle være lidt anderledes men jeg gør opmærksom på at vi lever i et åbent samfund

der altså er flere og flere som vælger at bo andre steder hvis de har store indtægter og derfor kan man ikke bare sætte skatterne op ligesom man ikke bare kan sætte afgifterne på alkohol og cigaretter i vejret for så vokser grænsehandelen der er altså grænser for hvad man kan gøre og jeg synes man skal tage det med i betragtning og lade være med dette populistiske propagandistiske med at eneste gang der er en besparelse så

skal tages fra folkepensionister og efterlønsmodtagere og arbejdsløse

en klar politisk uenighed hvad det for et samfund vi ønsker ønsker vi et samfund hvor vi faktisk laver investeringer i at folk skal få det bedre at mennesker skal få det bedre at vi skal sikre at dem der arbejder med at tage sig af vores børn og vores ældre og vores syge

kan få noget efteruddannelse og blive bedre til deres arbejde og dermed også få en bedre arbejdsdag og gøre det bedre for de borgere de er sammen med eller ønsker vi at bankdirektøren skal have endnu en skattelettelse næste år

gør for visse grupper men skal vi nu ikke gemme det slagsmål til der bliver valgkamp jeg synes ikke det skal genopføres hver eneste gang man behandler et forslag det forslag der ligger her rammer i hvert fald hverken folkepensionister efterlønsmodtagere eller arbejdsløse så hvorfor skal vi nu blande dem ind i det

skærmer det borgerne mod at det er dem der skal betale regningen vi prøver at finde nogle andre end borgerne

modtager dagpenge og som bliver ramt

direkte betydning i borgernes hverdag om man skærer på uddannelse og forskning men det kommer det jo hurtigt til at få

at sikre efteruddannelse

nogle gode løfteteknikker når man skal tage sig af ældre borgere eller hvordan vi kunne gøre tingene bedre i vores børnehaver i forhold til vores børn hvor meget betydning har det at man hele tiden propper flere og flere børn ind til færre og færre voksne i børnehaverne

det har direkte betydning for borgerne og derfor er det altså afgørende om det er her man vælger at skære eller

klart at vedstå at selv om vi ikke beskærer dagpengesatserne har vi beskåret dagpengeperioden så den nu ikke længere er meget meget længere end i alle andre lande nu ligger den på niveau med de lande der har de længste dagpengeperioder det er rigtigt og det har sparet et beløb og det er vi ganske stolte af i regeringen det er også til gavn for at folk kommer ud på arbejdsmarkedet igen jævnfør hvor mange penge vi bruger på aktivering og andet som vi måske ikke bruger tilstrækkelig effektivt men det kommer vi til

transportsektoren og derfor drejer det sig om

fortsat at få nedbragt luftforureningen fra blandt andet partikler

måderne at gøre det på er jo selvfølgelig ved at vi får nogle mere miljørigtige og energieffektive biler

siger at både offentlige

indtænke miljøbelastning og energiforbrug når de køber køretøjer som for

biler busser og lastbiler

en god ting at man skal indtænke det tidligere

inden man beslutter sig for at købe nogle

skal prøve at lave nogle beregninger på hvad der er mest

hvor der er den bedste energieffektivitet det er en god måde for på den måde kan man jo få nedbragt

allerede opfylder eus grænseværdier på luftforureningsområdet

og vi har jo også planer om som jeg startede med at sige at nedbringe

at en sektor som transportsektoren

som igennem en årrække har været den sektor som har som har gjort at

man indtænker

en rigtig god og fornuftig ting og derfor

det obligatorisk for offentlige myndigheder og private virksomheder at stille miljø og energikrav ved indkøb af køretøjer lovforslaget er en gennemførelse af et eu direktiv så vi kan egentlig sige at vi er på en bunden opgave i dag og forhåbentlig er den her type lovgivning kun et overgangsfænomen indtil vi finder nye måder at drive vores køretøjer frem på som er mere miljøvenlige der er en del gode

som har indgivet høringssvar jeg har læst høringssvarene grundigt igennem og

svært at finde væsentlige mangler i

grund til at rose embedsmændene og hvor nødigt jeg

også ministeren for et godt hjemmearbejde

se at der stadig findes eu direktiver på miljøområdet som regeringen vil overholde især når vi tænker på hvor mange åbningsskrivelser vi modtager fra eu kommissionen på miljøområdet fordi vi ikke lever op til eu direktiverne i dag er det allerede praksis at stille

busoperatører i den kollektive trafik så det må forventes at l elleve ikke vil få den store praktiske betydning på det område ligeledes er der generelt en god forståelse

for transport så det må også forventes at l elleve vil blive positivt modtaget hos alle aktørerne en væsentlig aktør i forhold til

til eu direktivet fremgår det at fabrikanterne bør tilskyndes til at oplyse om energiforbrug gennem hele driftslevetiden samt om emissionen af

de fleste seriøse aktører på det her marked

hvorfor det egentlig havde været positivt hvis det havde været krav at man

har enhver branche nogle brodne kar og det er dem som vil profitere af at det ikke er et indiskutabelt krav forventningerne

og jo større chance er der så for at fabrikanterne automatisk vil offentliggøre dataene men under alle omstændigheder som jeg var inde på

vi positive over for det her forslag og med de bemærkninger jeg er kommet med vil jeg slå fast at vi kan stemme for

det her direktiv og dermed støtter vi også lovforslaget

det samtidig kunne være anledning til at vi kigger på hvordan

til direktivet men hvordan vi på en

arbejde videre med nogle retningslinjer for hvordan det her skal

i eu sættes fokus på hvordan man begrænser ressourceudnyttelsen og selvsagt også begrænser udslippet af

er vi af den opfattelse at danmark skal være med helt fremme når det gælder prioritering af disse globale opgaver

dette forslag velkommen forslaget forpligter offentlige myndigheder og visse private aktører til at indtænke miljø og bæredygtighed når det gælder indkøb af køretøjer der er således lagt op til at man i danmark fremmer genbrug af visse materialer der er lagt op til at man benytter mere miljøvenlige materialer og der er lagt op til at man investerer i køretøjer

udviklingen af et bæredygtigt samfund og det vil det konservative folkeparti naturligvis gerne være med til at fremme

i det radikale venstre støtter vi derfor varmt det her lovforslag som klart trækker i den rigtige retning med hensyn

nedbringe luftforureningen

i vores land man vil fremme brugen af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport så langt så godt

man jo så venlig at man laver et sammenfattende skema om konsekvenserne af lovforslaget og der kan vi konstatere at lovforslaget

direkte økonomiske konsekvenser det har ikke direkte administrative konsekvenser

at vi nu står og behandler lovforslag som

men som ingen konsekvenser har jeg synes sådan set at ministeren enten her i sin tale eller

udvalgsarbejdet bliver nødt til at sandsynliggøre over for folketingets miljøudvalg at dette lovforslag får

konsekvenser for miljøet for ellers vil

vi medvirker altså ikke til at vedtage lovændringer af hensyn til eu der ingen konsekvenser har selv om man selvfølgelig kan hævde at

hvis jeg skal være helt ærlig at behandlingen af det her lovforslag som det er

skal forsøge her i min tale at komme ind på

at fremme renere og mere energieffektive køretøjer jeg har også konstateret at stort set samtlige af folketingets partier er enige med mig i at det er et godt og vigtigt formål at holde fast i

sådan som også nævnt at alle offentlige myndigheder og private virksomheder som er omfattet omfattet af eus

miljøbelastning og energiforbrug når de køber køretøjer

det betyder jo så at vi på et fælleseuropæisk plan får brugt den her store offentlige købekraft vi har til at sætte en udvikling i gang og der er regeringen altså meget enig i og jeg er glad for at konstatere at et stort flertal her i folketinget også er

positivt at bruge det offentlige indkøb som en

alene det offentlige indkøb i danmark

beløber sig til samlet set omkring

når den her indkøbskraft eller den her store indkøbsmuskel bliver brugt

kan der jo netop høstes rigtig mange miljøfordele vi giver her producenterne et incitament til at satse hårdere på udviklingen af renere og mere energieffektive produkter og med et marked og en væsentlig efterspørgsel

vil virksomhederne jo være langt mere villige til at tage de risici der følger med i udviklingen af ny teknologi og nye produkter så med de nye regler lægges der altså op til en stramning i forhold til tidligere praksis i arbejdet med grønne indkøb og det nye er jo altså at miljø og energiforhold skal inddrages ved indkøbet hidtil har det

både i dansk og i europæisk kontekst vi vil selvfølgelig følge tæt hvilken effekt den her mere håndfaste tilgang til offentlige grønne indkøb får og i den forbindelse netop hvordan markedet og indkøbere reagerer og vil også fortsat lægge meget vægt på

meget langt med frivillighed i forbindelse med grønne indkøb det afspejler sig jo også i de øvrige initiativer vi tager på det her område for eksempel hele partnerskabet for

der er tale om fælles eu regler

forventer vi en effekt på den europæiske efterspørgsel på renere og mere energieffektive køretøjer fordi indkøberne nu netop bliver pålagt at forholde sig til

bussernes og lastbilernes miljøpåvirkning og det her vil jo altså bidrage til at drive den teknologiske udvikling som vi ønsker og finder nødvendig på hele transportområdet så er det korrekt som herre per clausen siger at selve miljøeffekten af de her nye regler

opgjort specifikt for danmark endnu men ifølge eus fremskrivninger

vil de nye regler på europæisk plan potentielt kunne reducere no

partikler med op til hele halvfjerds procent der er naturligvis en masse usikkerheder knyttet til de her estimater som der alt andet lige er tale om

det meget vigtigt for mig at pointere at hovedformålet

at få stimuleret markedet

så der skabes en markant efterspørgsel på renere og mere energieffektive køretøjer

på den her måde får et væsentligt incitament til at satse hårdere på udvikling af

indkøbet faktisk i praksis skal ændre de metoder man har brugt indtil nu eller

at lave en implementeringsplan det er jo det der skal sikre at det her

i praksis overalt

vigtigt skridt i retning af at stille konkrete krav

at tænke miljøhensyn ind i det daglige arbejde der stilles jo

indkøbsbeslutningen nemlig at der skal stilles krav

at vi også laver en slags handlingsplan som gør at

få en aftale med andre indkøbere end staten om hvad det så skal betyde i praksis

er indholdet i

se på at vi jo også efter et stykke tid må vurdere de erfaringer der rent faktisk gøres med de her nye regler

på behovet for om man skal operere med med

i mange mange år har det været sådan at man har opfattet affald som noget der bare skulle væk stuves af vejen og

en belastning for

kan være et problem men igennem de sidste mange år har det været sådan at affald faktisk er blevet nyttiggjort på forskellig måde blandt andet til energiforbrug

man enten har genbrugt noget af affaldet eller taget nogle af

jo en god måde at bruge affald på at opfatte affald som en værdi og ikke bare som noget der

stor belastning man taler ofte om at vi skal have nedbragt mængderne af affald

mængderne af farligt affald affald

skal vi have styr på affaldet i det hele taget og det er

miljøbeskyttelsesloven

har nogle klare nationale planer for hvordan man skal behandle affaldet

nationale plan skal laves i to tusind og tretten og så skal kommunerne følge op i

laves planer for hvordan

der kommer for meget affald og at

affaldshåndteringsplaner

og at vi også satser på affaldsforebyggelse

godt tænke mig om herre eyvind vesselbo kunne fortælle mig hvem venstre mener skal stå

affaldsforebyggelsen altså hvem skal udføre det arbejde der faktisk fører til at vi forebygger affald hvis det skal bevæge sig ud

hvad der er statens rolle altså miljøministerens rolle og hvad der er

nogen rolle man kan sige at dem som står for

ikke er tiltænkt nogen rolle i affaldsforebyggelsen og derfor kunne man godt frygte at det her ender med

det er jo kommunerne der har myndighedsopgaven omkring affaldshåndtering

vil selvfølgelig også i den sammenhæng have opgaven med

affaldsmængdeforebyggelse så derfor har jeg svært ved at se at

omkring affaldshåndtering og affaldsforebyggelse så kan vi jo altid diskutere hvordan de ting skal udmøntes

vi synes grundlæggende at det her er et rigtig godt forslag det gennemfører affaldsdirektivet

bedre styr på på affaldshierarkiet

nogle spørgsmål som jeg synes det ville være meget relevant at vi i forbindelse med udvalgsarbejdet får drøftet og får drøftet med ministeren

det her grundlæggende mål i danmark om at vi vil have afkoblet væksten i affaldsmængder fra væksten i samfundet

til sagen den drøftelse vil jeg meget gerne have

med nogle begrundelser men dem ville jeg gerne bede om at få uddybet så synes jeg faktisk også

kl har jo stillet nogle meget relevante spørgsmål om den kommunale affaldsforebyggelse og om hvor kommunerne kan se deres rolle

en implementering

af det her lovforslag som ligger ud over direktivet

om en måned at give os nogle gevaldige problemer i danmark

og med de afgiftssystemer vi har i danmark risikerer vi altså at vi sender

med en klimaminister som står og taler om

er og at vi skal importere biomasse

så samtidig tager vores egen biomasse

så synes jeg nok vi har en lille bog vi skal

drøftelse og jeg vil også meget gerne bede ministeren om at organisere en teknisk gennemgang i udvalget inden andenbehandlingen sådan sådan at vi kan få den direkte drøftelse af

er et vigtigt område men jo også er kompliceret og har rigtig mange

er som beskrevet en gennemførelse af eus nyeste direktiv på affaldsområdet og der er en række ting som jeg synes er

der er også her en

om at det vigtigste

vigtigt at man stadig ser på

når man diskuterer at mængden skal ned

er vigtigt tema

mere ambitiøs gennemførelse af direktivet hvor der er en større sammenhæng med ressourceeffektivitet end jeg synes fremgår af forslaget og vi vil også gerne have nogle præciseringer det kan være som ændringsforslag men det kan

også godt være som tilkendegivelser

en af de ting som kommer ind her

og der skal laves en national plan for dette og det er et fremskridt

sådan nogle affaldsforebyggende tiltag og også dermed kunne få en økonomi som gør at det er muligt det er jo det der er rejst og som andre har været inde på

faktisk er noget vi må se på

så synes jeg at vi skal sikre at ministeriet står stærkere på to områder det ene er at målet er at lave en afkobling mellem vækst og affaldsmængde det er

noget man holder taler om men hvad sker der ude i virkeligheden for at sikre det

ministeriet sådan at det er ministeriet

tydeligt ansvar for den afkobling ellers mener jeg simpelt hen bare at det er nogle ord vi skriver og som vi har skrevet de sidste

tyve år i i de her papirer om om affald det andet sted hvor jeg mener at ministeriet skal

livscyklusvurderinger hvis man skal gå ned i hierarkiet altså gå til

en en ringere behandling end der står der er åbnet

behandlingen af affald men for at det

appellere en sådan afgørelse til miljøministeriet sådan at miljøministeriet får en mulighed for at vurdere om de her livscyklusanalyser

der foregår i andre lande som ministeren præciserer hun synes er godt bliver det svært derfor vil jeg gerne have

er i orden og at det er videnskabeligt dokumenteret når man går ned i hierarkiet

jeg lidt optaget af hvordan vi implementerer direktivets artikel seksten om mulighed for at begrænse overførsler over landegrænser det vil jeg egentlig bare gerne

tydeligt og det skal ikke være en diskussion

siger ministeren jo i en lang række af høringssvarene at

ministeren vil sikkert om lidt sige til mig at nogle af de her ting vil hun kigge på dér jeg mener at vi skal tage i hvert fald nogle overordnede beslutninger i forbindelse med det her lovforslag

vi har givet en ramme for den fase for jeg mener at vi er lidt

skal vi jo bare fjerne en affaldsafgift som

på den anden side skal vi heller ikke åbne

affald til sverige som vel er det mest aktuelle og ikke tyskland som andre har nævnt men det kan måske være begge dele

et initiativ fra ministeren og vil gerne have at hun også i dag siger hvordan hun har tænkt

ressourcer som ligger i den bedste udnyttelse af de ganske store mængder affald der bliver produceret i vores samfund og vi er naturligt optaget af at disse mængder reduceres så meget som det nu er muligt

forslaget som er en del af eus affaldsdirektiv lægger op til at der skal laves en handlingsplan for affaldshåndteringen at der skal laves en plan for affaldsforebyggelse og at der skal laves en plan for affaldshierarkiet

i mange år er en stor del af danmarks affald blevet brændt det har været en billig og god energikilde hvor man samtidig har løst et affaldsproblem og et energiproblem

fremover naturligt være behov for stadig at brænde en stor del af affaldet men det vil også være naturligt i en tid hvor vi oplever at klodens ressourcer bliver mere og mere knappe at man ser på den størst mulige genanvendelse af affaldet og her er det sikkert kun fantasien der på sigt sætter grænser for mulighederne

i det ser vi frem til at der skal udarbejdes en national politik på området

opbakning til implementeringen af denne politik da ordningen som

lagt op til rækker langt ind i fremtiden det er godt at den nationale ordning skal indføres før kommunerne skal løfte deres del af opgaven dette vil medføre at der vil blive mulighed for at gennemføre ensartede regler for hele landet hvilket naturligvis hilses velkommen

affald og vi ser frem til at der sættes et arbejde i gang med at udarbejde planer med den hensigt at der bliver produceret mindst muligt affald i den forbindelse vil jeg dog gerne pointere at det er vigtigt at der ikke stilles krav til erhvervslivet som skævvrider erhvervslivets konkurrencevilkår med risiko for tab af arbejdspladser og valutaindtægter

affaldsforebyggelsen ligger efter konservativ opfattelse således bedst i et fælles eu samarbejde hvor der kan udarbejdes fælles standarder for emballering og så videre hvad angår lovforslagets afsnit om affaldshierarki ser vi det som noget positivt

måske tager en diskussion i udvalget om en nærmere præcisering

den opgavevaretagelse som der jo er bred enighed om at vi

kan også tilslutte mig sfs bemærkninger i forhold til implementeringen

de her planer så lovforslaget trækker helt klart i den rigtige retning

og radikale venstre kan derfor støtte

diskussionen om hvordan vi skal håndtere vores

hvordan vi skal forebygge mængden af affald er en stor politisk debat både i danmark og i eu hvor der er meget store økonomiske interesser involveret og set i den sammenhæng er det fantastisk positivt at det her lovforslag fastholder affaldshierarkiet og altså prioriterer affaldsforebyggelse som det vigtigste indsatsområde

der hvor der for alvor skal prioriteres med en indsats desværre må

man efter at man er nået frem til den meget meget vigtige præcisering af at affaldshierarkiet gælder og at det skal gennemsyre vores politik

undtagelser og diskussioner af hvordan man kan omgå det her affaldshierarki det er nok der hvor vi bliver en anelse betænkelige fordi vi frygter at det bliver endnu en erklæring som

jeg skal sige at jeg har bemærket at miljøministeren sådan set har været ude

meget klare formuleringer i forhold til vigtigheden af at forebygge mængden af affald og

sådan set man må kvittere for miljøministeren har godt nok

i orden at ministeren er loyal over for sin forgænger og ikke praler af at hun gør noget eller forsøger at gøre noget bedre end hendes forgænger har gjort men der findes nu mange eksempler på diskussioner vi har haft her i folketingssalen når spørgsmålet er stillet til tidligere ministre som viser at det med at prioritere affaldsforebyggelse som det vigtigste ikke nødvendigvis altid har været det der har gennemsyret den danske regerings politik

ikke mere end et års tid siden at jeg fik at vide af en journalist som har skrevet meget om det her at det der med at snakke om affaldshierarki og affaldsforebyggelse var forældet

det var alle fornuftige mennesker jo på vej væk fra nu kan man så konstatere at slagsmålet i eu

første omgang i danmark er faldet ud til fordel for at fastholde affaldshierarkiet jeg synes også

der var mange forbehold og mange overvejelser

vanskelig sag men det ændrer ikke ved at lovforslaget i hvert fald giver et rimeligt udgangspunkt for at diskutere det så er der i hvert fald to uklarheder som jeg synes er vigtige at forholde sig til den ene er den modsætning der handler om i hvor stor udstrækning man skal transportere affald hen over grænserne der når man jo i bemærkningerne til lovforslaget på

fastslå at det er noget som det enkelte land skal have en mulighed for at begrænse

har nogle åbenlyse interesser i det på den anden side slår man lidt senere i samme tekst fast at den der mulighed for at transportere affald som kan forbrændes og nyttiggøres

hen over grænserne jo ikke må begrænses fordi

diskutere hvordan vi kan håndtere den modsætning på en

måde at hensynet til miljøet bliver det absolut

det fremgår jo meget klart af ministerens høringssvar at kommunerne i hvert fald ikke skal forvente at de kan bruge penge som

så man må nok sige det på den måde at affaldsforebyggelse indtil nu mest

som vi så rutinemæssigt gentager i danmark fordi vi jo altid gør det eu siger

er fornuftigt selv om det ville være bedre hvis partierne i folketinget virkelig gik ind for

set at både miljøministeren og folk i miljøministeriet da går ind for det men jeg er måske

det afgørende er jo at det bliver implementeret hele vejen ned igennem systemet i danmark

helt enig med dem der har sagt at det vi har brug for er en plan for hvordan vi sikrer at der faktisk bliver gennemført en effektiv affaldsforebyggelse sådan at vi får et resultat på området for på trods af at det jo

er mængden af affald jo steget fuldstændig ligefremt proportionalt måske endda mere med den økonomiske vækst

så den der erklæring om at man vil løsrive affaldsproduktionen fra den almindelige produktion og reducere affaldsproduktionen

en erklæring der tror jeg altså bare

det går rigtig højt med nogle erklæringer på ministerplan er det fordi man i

skal blive nogen succes fordi de økonomiske interesser der er i at bortskaffe og

varetages men vi vil stille nogle spørgsmål om det i udvalgsarbejdet og håber da på at vi

fornuftige intentioner der ligger i det her lovforslag

den overvejende positive modtagelse som det her forslag har fået i dag

fru mette gjerskov spørger konkret til kan lave en teknisk gennemgang

debatten her viser jo også

alle de faser vi arbejder i og derfor

have en teknisk gennemgang og det hele taget godt at have den her udvalgsbehandling hvor vi også

kunne gå i dybden med mange af de tekniske spørgsmål

sige at

en del af eus nye affaldsdirektiv

det tror jeg at enhver der sidder som ordfører på det her område også er klar over

de nationale affaldshåndteringsplaner de nationale

det er jeg af den simple årsag at uagtet hvor dygtige vi er til at få masser af nytte ud af vores affaldsmængder

er det også bare sådan at alene

affaldets vej til at blive affald

en enorm miljøbelastning

er jeg oprigtig optaget af at vi lykkes med at få afkoblet væksten i samfundet med mængden af affald

set at de her kurver har fulgtes ad hvordan får vi

jo ikke sådan at kommunerne på ingen måde må interessere sig

må kommunerne det men jeg er også godt klar over hvad der ligger i spørgsmålet fra oppositionen

er det første element i det her lovforslag

de nationale affaldshåndteringsplaner

skrevet ind i miljøbeskyttelsesloven

så det nu direkte fremgår at miljøministeren er forpligtet til at lave dem overordnet set er

ikke de store ændringer i forhold til i dag men de nye affaldshåndteringsplaner vil dog fremover komme til

gamle affaldsdirektiv for eksempel skal den nationale affaldshåndteringsplan indeholde en beskrivelse af den nationale affaldspolitik og en beskrivelse af prioriteringen på affaldsområdet de seneste affaldsstrategier har

ikke til at være fremover som noget nyt skal både de kommunale og de nationale planer i stedet udstedes hvert sjette år

behandlingsteknologier på banen den nationale affaldshåndteringsplan skal udarbejdes inden den første januar to tusind og tretten og den vil så udgøre den overordnede udmelding i forhold til de kommunale planer

så kommunerne har mulighed for at afstemme deres

med de nationale planer så på den måde sikrer vi altså en overordnet og sammenhængende affaldsplanlægning

også grunden til at der forventes at blive indsat en bestemmelse i affaldsbekendtgørelsen om at de kommunale planer ikke må stride mod den nationale affaldshåndteringsplan det andet element i lovforslaget er helt nyt og det handler om affaldsforebyggelse der er det sådan at

affaldsforebyggelsesplaner det fremgår så af lovforslaget at miljøministeren forpligtes til at udarbejde affaldsforebyggelsesplaner som blandt andet skal indeholde en beskrivelse af målene for

forebyggelsesinitiativer på samme måde som de nationale affaldshåndteringsplaner

skal de her forebyggelsesplaner også

meget glad for at forebyggelsen netop er en del af det her lovforslag fordi forebyggelse

et stort og vigtigt tema både i eu sammenhæng og så sandelig også nationalt

hedder brug mere spild mindre den er et rigtig godt eksempel

i det her konkrete eksempel med den

om det her affaldshierarki som nu bliver en del af

række forskellige behandlingsmetoder af affald samt forebyggelse som er prioriteret på et miljømæssigt grundlag af lovforslaget fremgår

affaldshierarkiet skal respekteres når der udstedes regler og udarbejdes politikker om affald affaldshierarkiet og dermed også lovforslaget giver mulighed for at de kan fraviges hvis det vurderes at en anden prioritering skulle være bedre for miljøet grundlaget for en sådan vurdering skal baseres på den her livscyklusbetragtning hvor man skal vurdere affaldets samlede

fra vugge til grav det vil

forlader affaldshåndteringssystemet som emissioner energi eller

jeg synes det er indlysende at der er en række tekniske spørgsmål som vi skal have besvaret

risikerer at se en stor eksport af dansk affald til udlandet samtidig med at vi selv importerer biomasse fra andre lande virker det jo som en hat og

på forbrænding af affald simpelt hen er konkurrenceforvridende for danske

konkurrenceevneneutrale det er sådan

er mere end blot afgifter altså man kommer jo ikke uden om at anlæggenes

hvordan afgiften eventuelt kan justeres så så målsætningen fra grøn vækst som vi også taler om i forhold til

af både animalske og vegetabilske biomasser

også er et element i hele den her diskussion men altså

er nødt til også at se på anlæggenes effektivitet

kapacitet kommer der rent faktisk til at ske en importeksport

initiativ fra regeringen inden den tolvte december altså vi ved jo

skete noget tilsvarende

men men afgiftsreglerne og den måde vi håndterer det på er jo noget regeringen

dermed også ansvaret for at vi ud over

effektiv affaldsbehandling også sikrer at vi ikke udleder en masse

forbrændingsanlæggenes effektivitet forbrændingsanlæggenes kapacitet og hele det regnestykke der jo alt andet lige skal gå op i forhold til om det så lige pludselig bliver en fordel at køre eksempelvis til sverige eller til tyskland

jeg skal love at jeg holder holder udvalget tæt orienteret om de løsninger der skal findes på det her område

jo også nødt til at se om vi rent faktisk

indirekte at kommunerne faktisk ikke må gøre

hvis en kommune nu var en foregangskommune og

så ikke få lov til det i forhold til det som ministeren svarer her jeg synes det er ret vigtigt for

ellers kan det jo være en innovationsdræber

en national strategi som netop handler om at forebygge mængden af affald

i virkelighedens verden skulle nå derhen hvor en kommune rent faktisk kan noget mere

bevise at omkostningerne ikke bliver øget i den

forbindelse har jeg meget vanskeligt ved at forestille mig

nu går ind i en en konkret sagsbehandling

et fiktivt spørgsmål men det

kan noget som virkelig giver en effekt af det som vi sådan set er enige

bliver så bare min tilkendegivelse af at det jeg i hvert fald

vil arbejde for i udvalgsarbejdet er at

det vil være helt forkert at sige at det ikke må

giver et lidt højere affaldsgebyr

er lige det rigtige sted når jeg interesserer mig for det

vi har talt om affaldsforebyggelse i rigtig

netop bidrager til at få skabt den innovation

forskud på på en problemstilling som jeg slet ikke kan forestille mig skal opstå fordi vi netop målrettet siger at det her handler om at

hvordan gør man det jamen det gør man jo netop også ved at få afprøvet nye teknologier men

som om det enøjet kun er kommunerne der så kan være innovative på det her område vi er enige om går jeg ud fra at det her er en opgave der skal løftes fra mange sider herre tage leegaard var inde på

til dette valg er anmeldt følgende valggrupper en gruppe på fire og halvfems medlemmer venstre dansk folkeparti det konservative folkeparti liberal alliance

gruppe på fem og firs medlemmer socialdemokratiet socialistisk folkeparti radikale venstre enhedslisten

siumut og christian h hansen der foreligger indstillinger fra grupperne om valg til natur og miljøklagenævnet